arbejdet her på christiansborg eller folketingsmedlemmernes mødeaktiviteter rundtom i landet derfor har præsidiet indstillet til en mere fleksibel ordning

sin kørsel i egen bil der hvor det erstatter den udgift der ville have været til en indenrigsrejse og derudover ligger der et par andre småting i lovforslaget som alt i alt gør det mere fleksibelt

af indenrigsfly og ikke kunne komme frem

flytte sig ved biltransport så her er en kvittering for at man løste problemerne sidste sommer og en opbakning til

de tilfælde hvor man ellers skulle bruge indenrigsflyvning

nogle journalister har fået den misopfattelse

bare den bemærkning at netop fordi det her handler om at løse problemet i forhold til indenrigsflyvningen og fordi jo handler om at skabe nogenlunde rimelige arbejdsvilkår og

bor sådan lidt afsides i danmark i forhold til københavn det vil sige

at beskytte til at tage hånd om og til at forsøge at guide til en sund levevis danske unge har en rigtig kedelig rekord hvad angår alkohol faktisk

vores unge den gruppe unge som drikker allermest i europa vi har alle sammen et ansvar for at få gjort op med de triste tal det har vi både som politikere

detailhandelen og alle de mennesker som er omkring de unge mennesker for de er ofte de allerbedste rollemodeller lovforslaget sigter mod at begrænse de unges adgang til alkohol ved at detailhandelen afkræver de unge gyldig billedlegitimation hvis en salgsperson er i tvivl om alderen

har haft et ønske om at styrke forebyggelsen af for eksempel tidlig alkoholdebut

kan vi også fuldt ud bakke op om den del af forslaget som sådan i runde tal fordobler bødestørrelserne til henholdsvis fem

det samme gør sig gældende i forhold til at begrænse rygning blandt unge ifølge sundhedsstyrelsens nationale profil af de unge

firs procent af alle rygere at ryge da de var nitten år eller yngre

med skiltning der tydeligt angiver at man skal være atten år for at købe tobak

man skal vise billedlegitimation hvis sælgeren i butikken er i tvivl om den unges alder

på både alkohol og rygeområdet skærper lovgivningen fjerner det ikke ansvaret fra forældrene som er de primære omsorgspersoner og vi er hånden på hjertet i venstre bekymrede for de unges sundhed

man sikrer en fornuftig tilgang til alkohol

del af ansvaret må forældrene påtage sig med dialog frem

os at høringssvarene er positive set over en bred kam

jeg vil gerne her spørge ministeren om ministeren kan garantere

danmark det er træls men det er nødvendigt at repetere at fjortentusind danskere dør hvert eneste år af en sygdom som har relation til tobak og rygning det er altså dybt dybt alvorligt for rigtig mange ja faktisk

udgør de fjortentusind dødsfald cirka en fjerdedel af alle dødsfald i danmark politisk er vi klar over den her situation

alvorligt det er skadeligt og det er et stort sundhedsmæssigt problem vi handler politisk på den her erkendelse børn og unge er en særlig udsat gruppe de er sårbare og derfor er der helt naturligt et særligt ansvar at bære for voksne i forhold til børn og unge

børn og unge sikres et sundt

sige at forældrenes ansvar ikke kan gradbøjes det er stort

i forhold til børn og unge og det at udsætte sig for sundhedsskadelige stoffer som tobak

jo ved at børn og unge ikke indser de farlige konsekvenser af

et forbrug vi ved i dag at hver tiende

på femten år ryger og det til trods for at loven siger at man skal være atten år for at købe tobak forældreansvaret er stort men det er også et samfundsmæssigt ansvar

myndighedshavende personer bliver pålagt også gennem folketingsvalget forventningen er at folketinget træffer nogle beslutninger sætter nogle strukturer og nogle lovmæssige rammer op for folks gøren og laden i vores land regeringens mål er helt klart at vi skal gøre hvad vi kan for at forebygge sygdomme vi skal fremme ligheden i sundhed og vi skal i den her sammenhæng gøre hvad vi kan for at børn og unge ryger og drikker så lidt som muligt vi tager i dag også et politisk ansvar vi handler vi drøfter nogle lovændringer og det er dem vi nu tager fat på her i dag lovforslagets ændringer går ud på primært tre ting

skal der være en bedre håndhævelse af de forbud vi har i øjeblikket i forhold til salg af tobak og alkohol til unge under atten år og derfor indføres der nu en pligt til at forlange gyldig billedlegitimation sådan at alle salgssteder hvor man måtte være i tvivl om en ungs alder skal kræve en billedlegitimation

indføres også at der skal være en obligatorisk skiltning i butikkerne med autoriserede skilte som fortæller hvordan regelsættet er i forhold til aldersgrænse

vise billedlegitimation det tredje der sker

at vi fordobler bødestraffen vi indfører rent faktisk nogle bøder som vi tror kan have en præventiv effekt i forhold til detailhandelen alle de steder hvor der sælges både tobak og alkohol og regelsættet gælder både tobak

detailhandelen vil føle som en straf der kan mærkes og derfor vil det også have en præventiv effekt

det er jo rent faktisk sådan at loven i dag er meget klar men vi ved også at den brydes mange mange mange gange hver eneste dag vi har en klar opfattelse af

lave meget grundig kontrol på det her område men vi ved med os selv og vi tror

og dermed tror vi også

de tre konkrete tiltag her vil sikre at detailhandelen i højere grad vil bære det ansvar de har

de ved de har sluttelig skal jeg sige at lovændringen der er lagt op til her i dag også vedrører tobaksdirektivet i forhold til den europæiske lovgivning og der retter vi den danske lovgivning til sådan at man på internettet ikke længere må reklamere for de udsalgssteder hvor man sælger tobaksvarer og tobaksprodukter fra socialdemokratisk side er vi rigtig glade for at vi er nået hertil og vi håber

det kan vi også fornemme nu hvor venstre allerede har udtrykt sig positivt i forhold til ændringerne i de her

til unge under seksten

støtter vi de regler der er for salg og derfor

som sådan noget imod det her lovforslag grundlæggende

man jo sige at lovforslaget handler om at ekspedienten nu skal spørge efter billedlegitimation

må vi så se på det bliver understøttet af statsautoriserede skilte om at

skiltene får man gratis af sundhedsstyrelsen og ifølge lovforslaget

huske når hun nu skal lave regler for hvordan de her skilte skal sættes op

bliver passende enkelt

er der ifølge bemærkningerne til lovforslaget ikke nogen økonomiske konsekvenser og det er der jo nok heller ikke

og for provenuet til staten

en større effekt i forhold til billedlegitimation henvises der i bemærkningerne til det

legitimationskort med foto som kommunerne har mulighed for at udstede til unge

gerne have at vi prøver at se på om man ikke kunne sætte foto på

har vi alle sammen og det ville sikre de unge

et legitimationskort som de kunne bruge også i den her sammenhæng det ville også sikre legitimation ved brug af sygesikringskort i alle mulige andre sammenhænge et af de problemer som det her forslag netop skal imødegå

i dag som ung kan fristes til at låne et sygesikringskort

det skrives ind at man skal bruge billedlegitimation så

på om man kunne og det kunne man selvfølgelig hvis man ville

på sygesikringskortet så havde vi også sikret legitimationen i andre sammenhænge men bortset fra det

risikofaktor langt over forhold som fysisk inaktivitet alkohol dårlig kost ulykker på arbejdet eller i fritiden stofmisbrug og trafikuheld når det gælder risikoen for kronisk sygdom og for tidlig død i modsætning til så mange andre sundhedsmæssige forhold er det ovenikøbet et forhold vi har gode muligheder for at påvirke politisk den rygelov vi har har på lange strækninger været en fantastisk succes den har nedbragt antallet af rygere markant og den har ændret holdningen til rygning der er dog fortsat udfordringer

det stadig hver fjerde af eleverne i niende klasse der ryger jævnligt ti procent af de femten årige i danmark ryger dagligt en del af dem vil holde op når de bliver ældre får børn får ansvar og den respekt for konsekvenser der melder sig med alderen men ikke alle holder op og vi ved med statistisk sikkerhed at dem der har størst held med at holde op når først de er begyndt er de mennesker der

i form af uddannelse i form af job i form af gode vilkår det er nemmere at lade være med at begynde at ryge end det er at holde op fordi rygning er afhængighedsskabende fysisk og for mange også psykisk rygning slår hver anden bruger ihjel gennem en rygerrelateret sygdom der er derfor alle menneskelige sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske grunde til at sætte alt ind på at undgå at der rekrutteres nye unge

sådan som det er tydeligt i den aftale om stramning af rygeloven som vi vedtog sidste år l en hundrede og tretten er en udløber af denne aftale kræftens bekæmpelse dokumenterede i en undersøgelse sidste år hvor utrolig let det er for unge at købe cigaretter i den danske detailhandel det kan jo undre når det allerede af helt indlysende grunde er ulovligt at sælge tobak til unge under atten år l en hundrede og tretten har til formål at ændre dette det bliver nu et krav at de handlende kræver billedlegitimation

i tvivl om en kunde er over eller under atten år vi hæver også bødestraffen for at sælge tobak og alkohol til mindreårige det er gode forslag det vil forhåbentlig have en umiddelbar effekt da vi tager det for givet at landets handlende vil overholde landets love og at vedtagelsen utvivlsomt vil give fornyet opmærksomhed om loven måske kan det også ændre holdningen i befolkningen således at

der bliver en entydig opfattelse af at tobak er et produkt for voksne

børn eller unge i radikale venstre tror vi ikke vi er i mål med den nye rygelov og l en hundrede og tretten men vi tager et væsentligt skridt i den rigtige retning for at standse rekrutteringen af nye rygere og vi kan støtte

bliver opmærksomme på derude at det her

kan jeg garantere det kan ministeren garantere det kan regeringen garantere det det kan vi selvfølgelig ikke men der ligger jo også det politiske signal i det at hvis

skærpelse fortsat skal se at man i det her land sælger et produkt til børn og unge der

gør dem syge eller i hvert fald hæver

nødt til at skride til endnu skrappere midler jeg synes at være beklageligt hvis vi skulle til at bruge omfattende politiressourcer på det for politiet har andet at lave

blevet dyrere ved at vi har forhøjet afgifterne

skoler og ungdomsuddannelser samtidig

til at bekæmpe rygning blandt udsatte unge

og vi har også et meget højt ambitionsniveau

at bekæmpe rygningens skadelige konsekvenser

det er jo vigtigt at beskytte alle børn og unge mod de sundhedsskadelige konsekvenser der

der mener vi at vi skal gøre hvad vi kan for at gøre det så svært som muligt for unge og børn

selvfølgelig har forældrene også et ansvar jeg håber ikke at debatten i dag

kommer til at handle om om det er den ene eller den anden

og som forældre

rygning blandt børn hvis forældre

er på overførselsindkomst er tyve gange større end

vil sige at rigtig meget tyder på at der er en social slagside som vi her fra politisk side faktisk

en bedre skiltning

ikke skal sælge tobak og alkohol til unge under attende hvis man står i den situation at man er

skal man kunne bede om billedlegitimation det er selvfølgelig ikke det eneste redskab og det ville da også være dybt mærkeligt at sige

løse alle problemerne men jeg mener faktisk at det er et rigtig godt redskab

som mange andre ordførere også har nævnt at selve lovforslaget

at detailhandelen også skal tage et ansvar og der kommer også til at være en

også begynder at tage ansvaret på sig

de købe dem andre steder og hvis ikke ordføreren tror det er tilfældet hvorfor er det så sådan at når det kommer til alle mulige andre

har de unge mennesker som gerne vil ryge det

køber de det af nogle mennesker som ikke har den store interesse i

sker under nogle ordentlige regulerede

skal hvis det er det de gerne vil men vi

et problem at den tretten årige ikke har friheden

ind og strammet rygeloven hvor man for eksempel på skoler

bliver skabt med selve lovgivningen hvor

også rykker holdningen til

det er ikke en diskussion om cannabis det en diskussion om hvordan mekanismerne er ude på den anden side af de her tykke mure har ordføreren oprigtig talt nogen tro på at det her lovforslag vil betyde at de unge mennesker som gerne vil ryge vil have

skridt for skridt at ambitioner i forhold til hvad

er for en sundhed vi ønsker for vores børn og unge det ambitionsniveau mangler jeg

at alle skal have lov til og frihed til at ryge

en række forskellige punkter forsøger at lave en indsats som kan nedbringe tobaksforbruget blandt unge

i det her forslag handler det så også om at nedbringe alkoholforbruget blandt unge

forebyggelse både når det gælder tobak og

jo mange mange forskellige ting der skal mange initiativer til

initiativer vi har taget har blandt andet

at hæve priserne på alkohol og tobak altså at gøre det dyrere at bruge nogle af de her produkter

i foråret sidste år og som handler om at skabe røgfri miljøer på børneinstitutioner og på skoler samtidig

har de partier som er en del af satspuljekredsen også lavet en aftale hvor man laver en særlig indsats for at bekæmpe rygning blandt unge

ved at komme godt omkring det her emne jeg tror på at vi ved

bruge en masse forskellige typer af værktøjer for det første kan sende et meget klart signal til de unge om at vi anbefaler at man

samtidig med at vi

dagligdag

hvis de er tvivl om om personen er atten år man kunne måske tro

de

gerne vil sælge tobak til unge under atten år meget ofte vil komme i tvivl

noget fast krav hvis man virkelig skulle være konsekvent her skulle

når de vil købe tobak så der er meget signalpolitik i det her og jeg tror ikke

man skal lave lovgivning der bare skal være signalpolitik det er den ene side af sagen den anden side af sagen er at meget af

den argumentation der er blevet brugt heroppe er

beskytte unge mennesker mod at ryge fordi det er meget meget farligt

noget vi har hørt mange gange jeg vil gerne understrege at det ville være fuldstændig vanvittigt at stå og sige at rygning er sundt for det er det

nogle rygere mener måske er sundt for sjælen

sådan er så mange ting

kræftens bekæmpelse bekræfter man kan ryge løs i tyverne uden at frygte tidlig tobaksdød

tidligere end ikkerygere på grund af tobaksrelaterede sygdomme så længe man kvitter tobakken inden man fejrer tredive års fødselsdag det anerkender kræftens bekæmpelse efter forskere på oxford university i dag har offentliggjort en undersøgelse der viser at kvinder der stopper med at ryge inden de fylder tredive år

sygdomme med syv og halvfems procent

det vil altså sige at meget af den argumentation som er blevet brugt på talerstolen i dag om hvor farligt det er at ryge når man er ung ikke holder kræftens bekæmpelse skynder sig

man får bedre kondition og så videre

forbyde rygning fordi vi gerne vil

at flere unge får god kondition

vi kan ikke støtte det her forslag fordi det er signalpolitik

konstatere at den argumentation der bliver brugt åbenbart ikke er fagligt særlig god og at det her i højere grad handler om at der er utrolig mange politikere herinde

bestemme hvordan vi skal leve vores liv og som ikke kan forstå at andre mennesker tager andre valg end dem de selv tager det kan så undre når man går rundt på gangene herinde og ser hvor mange folketingspolitikere der står og pulser løs i rygerum og så videre

på det her punkt selv om det ikke helt passer ind

forbudsmani

dem der lever på en anderledes måde

til noget fagligt materiale som skyder den argumentation

fagligt grundlag det gør argumentationen herinde så

fremvise billedlegitimation og

det betyder at vi vedtager et fuldstændig virkningsløst lovforslag

joachim b olsens fremfører et enkelt citat

ryg bare som unge bare i stopper inden i bliver tredive så har i et lige så langt liv

et liv uden isolation på grund af kroniske lungelidelser og alt muligt andet jamen hold nu op

vi ved jo netop at jo tidligere man starter med at ryge

vanskeligere er det at stoppe i i voksenlivet vil liberal alliance bære ansvar for børn og unges sundhed og gode liv

vi siger at vi ikke synes at unge mennesker ikke

synes ikke at mine børn skal ryge jeg ville blive vred hvis de

som forælder men nu står jeg som folketingspolitiker og skal tage stilling til om vi skal vedtage et lovforslag

udelukkende er signalpolitik

vil have nogen effekt overhovedet jeg har boet i usa der skal alle vise legitimation når de

alkohol og så videre unge mennesker har en utrolig evne til at skaffe de ting de gerne vil have nogle unge mennesker synes måske endda er sjovt endda lidt sjovere at gøre ting som de voksne har sagt er forbudt summa summarum jeg tror ikke at det her vil få færre unge mennesker til

det er i orden at butikkerne sælger tobak til børn helt ned

ti tolv fjorten årsalderen til trods for at

i loven siger at man skal være atten år nej det tror jeg rent faktisk ikke at herre joachim b olsen synes

liberal alliance også støtte det forslag der ligger her

også godt jeg nævner den undersøgelse fordi den modsiger

og siger når han er heroppe på talerstolen nemlig at det er utrolig farligt at ryge når man er ung man dør tidligere

møller mortensen det gør man så bare ikke

jeg synes da at det er helt fair at bruge det argument så

til tolv årige der ryger

købte rigtig mange cigaretter da jeg var ti til tolv år gammel

var på sommerferie hos min farmor og hun sendte mig over i brugsen

lidt hyggeligt at vi havde det der sammen det bliver så også forbudt med det her jeg synes det

der bliver sat større og større fokus på sundhed fordi det er noget folk selv efterspørger

færre der begynder at ryge

ikke måtte ryges fordi man kunne se at her var der altså et kundegrundlag der var mange mennesker der gerne ville gå ind på en café hvor der ikke

var i gang bare fordi man ikke vil være med til forbud betyder det ikke at man

at unge mennesker ryger

på at forbud og sådan en lovgivning som man laver her har nogen som helst effekt de unge mennesker som gerne vil ryge

vil fortsat ryge dermed er det bare signalpolitik vi kan ikke lide

man forbyder ting bare for at sende nogle signaler når det

røgfri miljøer og vi ved

på liberal alliances forebyggelsespolitik

heldigvis lægger man det til side langt langt de fleste lægger det fra sig når de bliver voksne

eller drikker mindre handler det om den kultur der er i de lande det er den man skal påvirke det gør vi

den mindst restriktive alkoholpolitik overhovedet unge mennesker drikker meget mindre i italien end de gør i danmark

meget sjovt at alle de lande hvor unge mennesker drikker mest england danmark de nordvesteuropæiske lande er de lande med den allerallerstrengeste forbudspolitik

med allerflest restriktioner

handler om at at vi har en kultur

meget og drikker meget og det er det man skal ændre på det gør vi altså ikke med lovgivning herindefra

heldigvis noget der er i gang ude i samfundet

er et mindre alkoholforbrug hos de unge end der er i danmark så man kan jo tage alle de lande

nu er det kun rygning som ordføreren har talt om

de unge mennesker når de drikker drikker sig fra sans og samling sådan torsdag fredag og lørdag hvad har det egentlig af indvirkning på en ung persons hjerne

det er beskæmmende når man ser unge mennesker der drikker sig fulde torsdag fredag og lørdag

så godt lige henholde at langt de fleste unge om end de drikker meget har et forholdsvis fornuftigt alkoholforbrug det

ikke noget de bliver ved med resten af deres liv men dem som har et

deres skole er da et problem men jeg tror ikke ét sekund på at det er noget vi løser herindefra med lovgivning det skal løses ude på skolerne ved at man tager ansvar ude på skolerne ved at man taler om de her ting ved at

et særlig stort forbrug til og derfor er det selvfølgelig ekstremt vigtigt at forældrene civilsamfundet og skolerne og så videre er på banen vi står her med et forslag om salg af alkohol

at butikkerne sælger vodka tequila og snaps til unge mennesker på tolv og

også drak de fik alkohol alligevel når der er den efterspørgsel vil den blive mødt og hvis man tror noget som helst andet

dybt naiv spørgsmålet er bare hvem det er der skal levere det

handler det om at vi skal ændre vores kultur det gør vi ikke med det her lovforslag

og siger på talerstolen herinde nemlig den udvikling der går i retning af at flere og flere holder op med at ryge

det sker helt uafhængigt af hvad vi står og siger herinde

rygelovgivning og det kan gennemføres

jo fordi der er sket et holdningsskred ude i samfundet hvis det var sådan at der var tohundredetusind mennesker ud på slotspladsen

vi ikke gøre det vi står på skuldrene af den udvikling som allerede foregår

hvor let det er for nogle af de unge mennesker at købe både smøger og stærk alkohol selv om det faktisk ikke er i orden ifølge lovgivningen den tidligere ordfører har

se på hvad der sker ude i virkeligheden nu mener jeg

at der er rigtig mange der bliver forarget og gale over at en fjorten årig kan gå ind og købe en flaske vodka til eget forbrug

lovligt at sælge hård alkohol til unge mennesker under atten år og at

ud over koncentrationsevnen det er virkelig noget der går ud over de unges skolegang

en god idé at have billed id med

at man som butik skal skilte med at man kan kræve billed id

at sælge meget stærk alkohol til unge mennesker det er ikke det store i forhold til hvad man egentlig skal sætte i værk for at undgå at sælge alkohol til unge under

et forslag om at gå ind og regulere bødestørrelserne så de kan virke præventivt i lovforslag ud på at få en styrket håndhævelse af den lovgivning der

derfor kan det konservative folkeparti støtte de her punkter så

reklamelovgivningen herhjemme

umiddelbart ses af lovforslaget og jeg er da også fortrøstningsfuld

at man får implementeret direktivet vil blot lige høre

til unges rygning den socialdemokratiske ordfører sagde det hver tiende unge under femten år ryger og vi ved at der er meget stor social ulighed

der begynder at ryge som unge er dine forældre på overførselsindkomst ja så er der tyve gange så stor risiko for at du bliver daglig ryger

hvis dine forældre har en lang uddannelse rygning har konsekvenser for din sundhed rygning har konsekvenser for hvor mange gode leveår man har og derfor er det her et vigtigt område

har været her i salen vil jeg slå fast at der

al den stund at tobak jo er et afhængighedsskabende stof

begynder du at ryge som tolv årig og stopper du inden du bliver tredive år er det rigtig godt men det bedste var om du ikke begyndte både på den skade du udsætter din egen sundhed for mens du ryger og jo også fordi tobak er afhængighedsskabende så alene det at begynde betyder at det for langt de fleste er en kamp at stoppe igen så

liberal alliances ordfører kunne kvitte smøgerne fra den ene dag til den anden men for rigtig mange mennesker er det en lang sej og hård kamp hvor de må give fortabt ad mange omgange

nogle kender jeg i hvert fald ganske udmærket godt fra min egen omgangskreds hvor rygestop faktisk er noget man slås med i rigtig mange år

for salg af tobak og alkohol til unge under atten

bidrage til at udskyde de unges alkoholdebut for at sikre at børn og unge ikke begynder at ryge

i høj grad også den nuværende det vi diskuterer i dag

greb der vil gøre det lettere at håndhæve de gældende aldersgrænser for salg af tobak og alkohol og jeg vil sige at jeg har en klar forventning om at loven vil anspore til øget selvjustits i butikkerne det at bødestørrelserne bliver så meget større tror jeg betyder noget og endelig giver vi altså også salgsstederne bedre redskaber til at håndhæve den her lov når vi skilter og gør

at vi altså har en skærpet lovgivning man skal vise billed id så som

sikrer lovforslaget jo også at vi får overensstemmelse mellem vores tobaksreklamelov og

da heller ikke nogen af høringssvarene der giver udtryk for så det tror jeg kan være ganske trygge ved hvis man skal have en dybere juridisk uddybning

man gerne spørge på skrift jeg vil så slutte af med at sige at jeg selvfølgelig er meget indstillet på at besvare alle de spørgsmål

en pligt tidligere har der været tale om frivillighed nu har de en pligt til at kræve fremvisning af billedlegitimation hvis man er i tvivl om at de unge opfylder aldersgrænserne jeg ser ikke nogen steder i høringssvarene eller

at det spørgsmål som

olsen nu prøver at gøre til et problem har været nævnt så så måske er

i stand til helt at forstå problemstillingen

til at sende signaler med jeg synes faktisk det er rigtig vigtigt at vi med den her lov sender et helt klart signal om at man som butiksindehaver der sælger tobak og alkohol faktisk har et ansvar for om man sælger det til børn man har et ansvar for andet end hvad der øger indtjeningen

i tvivl selv om der var tale om en sytten årig

hvis det er noget man har et grundlæggende problem med fra liberal alliances side så tror

som jeg gerne deltager i men jeg tror sådan set det er bedre at man har den med justitsministeren

det er altså ikke noget der alene gælder på det her område at man vurderer om folk handler med forsæt eller de handler i god tro eller uagtsomt

for at bevare medlemskabet af menighedsrådet i den resterende del af funktionsperioden at give mulighed for at kombinere ansættelse som sognepræst med ansættelse som valgmenighedspræst at lempe adgangen for evangelisk lutherske frimenigheders faste brug af folkekirkens kirker

mulighed for at andre kristne trossamfund også kan få kirken overladt til fast brug og endelig

evangelisk lutherske frimenigheder og andre kristne trossamfund kan få kirken overladt til vielse ved en præst i det pågældende trossamfund venstre kan støtte lovforslaget det er i en enig arbejdsgruppe om sognebåndsløsning der er baggrunden for lovforslaget de lempelser og den fleksibilitet der ligger i forslaget er venstre meget positive over for det enkelte menneske får nogle flere frihedsrettigheder det kan siges på den måde at systemet må vige

hensynet til det enkelte menneske det bifalder venstre i allerhøjeste grad den vej skal vi gå på mange flere områder og over alt i samfundet det er også vigtigt at vi hele tiden sikrer

styrker folkekirkens rummelighed og at forbindelsen til andre kristne menigheder holdes på et aktivt og højt niveau

også med til at skabe forudsætningen for jeg vil gerne benytte anledningen til at sige når bemærkningerne i lovforslaget og fra landsforeningen af menighedsråd er inde på det at et levende menighedsfællesskab indtræder og vokser frem i et gensidigt og tæt samspil mellem præst og menighed det er de to parter der i et frugtbart partnerskab

vil man sikre at sognebåndsløsere der ved pastoratændringer mister valgretten og valgbarheden kan bevare deres plads i et menighedsråd resten af perioden det er der sund fornuft i og da vi jo er et parti

vi for det andet forslag giver en person der bor i et flersognspastorat mulighed for at vælge hvilket sogn i pastoratet vedkommende ønsker at have valgret og dermed også valgbarhed til det er så et forslag som jeg mener rummer en række problemer det konkrete sogn det enkelte sogn er jo omdrejningspunktet i

sådan at folk der bor i ét

sogn kan få valgret og blive valgbare i et

lad mig give et eksempel på problemet i det

hundrede og det andet sogn på fem hundrede og lad os sige at man inden et

og skal bygges en ny præstegård men at man er i tvivl om hvor

vinde valget og det store sogn kan komme til at bestemme alt

hvem der skal være den nye præst og hvor præstegården skal ligge uden at det lille sogn kan gøre

berøves magten over deres eget sogn og sogneliv

skal kunne ansættes en valgmenighedspræst der ikke arbejder på fuld tid i et folkekirkesogn sådan at man kan være halvtreds procent valgmenighedspræst og halvtreds procent folkekirkepræst

der pikerer mig noget som begrundelse for

står der at præster i hovedreglen ikke længere ansættes som tjenestemænd på fuld tid det er lodret forkert præsteforeningen har også noteret sig fejlen og dokumenterer det med følgende tal mens der i to tusind og tolv blev ansat en hundrede og fem og tyve tjenestemandsansatte præster blev der samtidig ansat fem og fyrre overenskomstansatte præster og mens de tjenestemandsansatte præster står for seksten

seks og halvtreds årsværk står de overenskomstansatte præster for to hundrede og seks og firs

årsværk jeg vil gerne slå fast

er det normale hovedansættelsesformen

tjenestemandsansættelse så derfor mener jeg at man bør fjerne

passus fra lovforslaget da den simpelt hen er decideret forkert hvad angår

så meget men jeg vil alligevel

fordi jeg mener at der er et principielt forhold der gør sig gældende valgmenighedsloven fra atten

otte og tres er en del af den såkaldte frihedslovgivning

som følge af særlig grundtvigs opgør med statskirken valgmenighedsloven giver mulighed for at man kan danne en valgmenighed hvis man er utilfreds med forholdene i ens almindelige folkekirkesogn jeg synes der er noget bagvendt i at man nu så at sige vil føre det tilbage igen

den lokale sognekirke vil vi ikke være med til vi vil have vores egen valgmenighed

en del af folkekirken men de står alligevel udenfor på den måde at de er en del af en frihedslovgivning friheden til at sige nej det er det principielle jeg under valgmenighedspræsterne

men jeg synes alligevel der er et principielt forhold

det bedste i forslaget er at migrantmenighederne får lov til at holde gudstjeneste og kirkelige handlinger i folkekirken

og biskoppen være indstillet på det men det synes jeg

løser sognebånd til et lille sogn kan man jo også overrule det lille sogn hvis rigtig mange gør

er jo derfor at nogle af os generelt er kritiske over for at man løser sognebånd til en præst og at demokratiet

til menighedsrådet følger med men det er jo en helt anden debat som er uafhængig

af den lovændring vi ser på i dag eller er vi uenige om

set også kunne nævne det som et problem

den anke altså

på grund af en pastoratsændring mister

valgret og valgbarhed med lovforslaget vil sognebåndsløsere kunne bevare medlemskabet af menighedsrådet i resten af funktionsperioden

foreslog at vi skulle se på vilkårene for dem der efter en overgangsperiode

oprettet eller ændret for nylig og det vil vi gerne støtte at kigge på

opstiller en ramme for hvordan en kombinationsansættelse kan finde sted og giver mulighed for at hjælpe de valgmenigheder der er økonomisk trængte

sagtens støtte fra radikal side i

forslaget handler om at udvide adgangen til folkekirkens kirker for andre kristne trossamfund herunder evangelisk lutherske frimenigheder og migrantmenigheder

folkekirkens kirker til fast brug hvis anmodningen kommer fra ti

evangelisk lutherske frimenigheder til også at inkludere andre kristne trossamfund vil flere kunne få adgang til

at de folkekirkelige menigheders brug ikke hindres samtidig vil forslaget også åbne op for at medlemmer af andre kristne trossamfund kan få kirken stillet til rådighed til ægtevielse ved præst i det pågældende trossamfund

lader sig hindre af trosretning mener vi i det radikale venstre at det er positivt at folkekirken nu får mulighed for

hvor for eksempel den ene er medlem af folkekirken og den anden er medlem af et andet kristent trossamfund

retter op på nogle uhensigtsmæssigheder og giver mulighed for en mere rummelig folkekirke

handler forslaget om hvordan vi også i folkekirken skal udvikle og udvide demokratiet for folkekirkens medlemmer vi skal lade folk være en aktiv del af deres lokale kirke eller den kirke i nærheden hvor

eller den anden grund gerne vil være og gøre en aktiv indsats ligesom der ikke skal være nogen administrative regler og hindringer der bremser for at en valgmenighedspræst kan blive ansat i en stilling i folkekirken og der skal også åbnes mulighed for at andre kristne trossamfund

rundtomkring demokratiet skal udvides og udvikles hele tiden det kan somme tider være et problem men under alle omstændigheder er det et godt princip

deres ledelse jeg tror at

godt ved at jeg mener at folkekirken skal fungere løsgjort fra staten så vi som folketingsmedlemmer kan og skal blande os udenom

rummelighed og mangfoldighed der kommer ind i vores kirkerum så det kan vi støtte samtidig løser det et problem med sognebåndsløsning der letter folkekirkemedlemmernes medleven i det kirkelige liv idet jeg dog håber

menighedsrådsmedlemmerne ikke er så træske som herre christian langballe frygter efter forslaget kan en sognepræst under givne forudsætninger nu også være valgmenighedspræst hvis biskoppen godkender det og det kan vi også tilslutte os forslaget er blevet til på baggrund af en arbejdsgruppes enstemmige enstemmige anbefalinger som vi ikke ser nogen grund til at sidde overhørig menighedsrådene står således bag forslagene og det lægger vi meget vægt på eftersom disse spiller en væsentlig rolle ikke alene i det folkekirkelige liv men også i det folkelige liv i danmark

således ganske enig med landsforeningen af menighedsråd når

i sit høringssvar anfører at det ikke kun er præsten som skaber rammerne om det levende

det er så sandelig også de meget engagerede menighedsråd som gør dette i et godt samarbejde med præsten

kirkelige og det demokratiske danmark videre frem med disse bemærkninger tiltræder vi som sagt

også glæde mig til det handler jo også om som vi alle sammen har været inde på

udvidet adgang til brug af folkekirkens

kirker for evangelisk lutherske frimenigheder og kristne trossamfund i øvrigt herunder migrantmenigheder samt

præst i en valgmenighed og i en sognemenighed samtidig

frihedslovgivning der er og med hensyn til valgmenighedsloven

har en frihedslovgivning der egentlig gør at man så at sige kan træde

kan ansættes i den almindelige lokale

at vi har noget der hedder den folkekirkelige frihedslovgivning hvor man jo netop tager et bevidst valg når man opretter en valgmenighed og siger nu vil vi ikke være en del af den her lokale folkesognekirke selv om det selvfølgelig

set fordi jeg tager frihedslovgivningen alvorligt at jeg kommer

alle dele af samfundet transpersoner er kendetegnet ved at deres biologiske køn ikke stemmer overens med deres kønsidentitet en del af de personer gennemgår eller ønsker at gennemgå et kønsskifte

dem gør ikke regeringen anerkender at der er tale om en

meget sårbar gruppe fordi de ønsker at leve som et andet køn end det

de er født med regeringen er derfor også helt enig med enhedslisten i at transpersoner ikke må udsættes for diskriminering på grund af deres kønsidentitet og at de skal være beskyttet af lovgivningen transpersoner er imidlertid allerede omfattet af den eksisterende lovgivnings

bestemmelser om forbud mod forskelsbehandling på grund af køn ligebehandlingsnævnet har i tre forskellige sager afgjort at kønsidentitet er omfattet af begrebet køn i ligestillingsloven så sent som i november kom en ny afgørelse fra ligebehandlingsnævnet hvor kønsidentitet ansås for at være beskyttet som køn desuden har eu domstolen i to sager afgjort at personer som har taget skridt til kønsskifte er beskyttet af begrebet køn i ligebehandlingslovgivningen

straffelovens bestemmelser om hadforbrydelser og racismeparagraffen beskytter transpersoner det fremgår af bemærkningerne til straffeloven kønsidentitet er derfor fuldt ud omfattet af den gældende lovgivning indførelse af kønsidentitet som selvstændig beskyttelseskategori er derfor ud fra en beskyttelsesmæssig betragtning ikke nødvendigt regeringen er opmærksom på at der er nogle særlige udfordringer forbundet med at være transkønnet derfor har vi i regeringsgrundlaget sagt at vi vil se nærmere på reglerne for juridisk kønsskifte

nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe som skal undersøge mulighederne for juridisk kønsskifte under krav om

sundhedsstyrelsen i gang med at styrke kvaliteten af behandlingstilbuddene til transpersoner og revidere vejledningen om kønsskifte det sker i dialog med interesseforeningerne

for transpersoner endelig har regeringen taget en

række initiativer for at styrke indsatsen med at med at registrere opklare og forebygge hadforbrydelser mod minoriteter vi er derfor allerede fuldt opmærksomme på transpersoners særlige vilkår men beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af kønsidentitet er

den eksisterende ligestillings og antidiskriminationslovgivning så det mener vi vi ikke der er grund til at ændre

venstre og det konservative folkeparti indledningsvis vil jeg gerne

understrege at venstre og

folkeparti naturligvis er helt enige i at vi skal modarbejde

det gælder både inden for og uden for arbejdsmarkedet det må der ikke herske

nogen tvivl om overhovedet så derfor støtter vi den

meget fine og rigtig gode intention

forslag i dag men alligevel

at landsforeningen for bøsser lesbiske biseksuelle og transpersoner har påpeget et behov for

indbefatter kategorien kønsidentitet lad mig sige det ganske kort i venstre mener vi ikke

om et forslag til ændring af lov om ligebehandlingsnævnet som vi behandlede sidste år

transkønnede i danmark betragtes som diskrimination på grund af køn og at der derfor allerede

gælder et forbud mod forskelsbehandling både på arbejdsmarkedet og uden for arbejdsmarkedet

er i lovgivningen i dag

meget bredt og dækker således også transkønnede og interkønnede

jeg synes det er vigtigt at bemærke at danmark er et land hvor der er plads til forskellighed vi har vi har en høj grad af

over for alle typer mennesker vi skal leve med hinanden uanset køn religion race

at vi har fokus på lige muligheder og lige rettigheder

også gentage at venstre finder forslaget meget sympatisk

men så længe transkønnede og interkønnede ligesom alle andre er beskyttet af gældende lov mener vi ikke der er behov for de ændringer som enhedslisten foreslår

til at de transkønnede og interkønnede ikke føler sig repræsenteret eller ikke føler sig dækket af lovgivningen

er af den opfattelse at alle er dækket af vores lovgivning

formulering der kommer fra regeringen om at transkønnede og interkønnede

er dækket under begrebet køn og det er altså den opfattelse vi har

helt helt anden debat men det er jo ikke det det handler om i dag det jeg kan sige er vi ikke kan støtte det her forslag

skal man være syg for at få lavet et indgreb på sin krop det står der direkte er det ikke diskriminatorisk over for dem som i virkeligheden føler sig som en kvinde hvis de er født som mand eller omvendt er det ikke diskrimination

at gøre med køn nej det har kun baggrund ét sted det er nemlig folk der er transpersoner så derfor

transpersoners kønsidentitet allerede er sikret ved vores eksisterende ligestillingslovgivning og antidiskriminationslovgivning vi ved at eu domstolen har slået fast at man er beskyttet mod diskrimination på arbejdsmarkedet hvis man har gennemgået et kønsskifte og vi ved at ligebehandlingsnævnet har afgjort at kønsidentitet også er en del af ligestillingslovens beskyttelse af køn uden for arbejdsmarkedet vi mener derfor ikke

af kønsidentitet som en diskriminatorisk adfærd for eksempel siger han i 2009 jeg er rystet over mangelen på viden om hvilke menneskerettighedsperspektiver der står på spil for transpersoner selv blandt

de aner jo ikke om de bliver diskriminatorisk behandlet efter lovgivningen eller bare har det sådan i deres hverdag

som udgangspunkt bare indarbejde det fordi det

jeg noget svært ved at sætte mig ned og skrive en tale jeg sad og kiggede lidt på sagen og så

jeg hvad er det egentlig man gerne vil opnå

ønsker vi egentlig ikke alle at have et samfund i danmark hvor der uanset hvordan man er uanset om man er en alkoholiker der sidder inde på værtshuset hvor man i øvrigt godt må ryge uanset hvem man er er plads til

på den måde at så længe vi opfører os ordentligt

også plads til os er vi egentlig ikke alle sammen i danmark indstillet på den måde at selvfølgelig skal man da ikke diskriminere hinanden

forskellige vi har forskelligt udgangspunkt vi laver nogle forskellige ting og nogle synes vi er lidt mere mærkelige end andre sådan er det men man skal jo ikke diskriminere folk

eller man er kvinde det er jo et faktum

jeg ville også nogle gange ønske at jeg

kan jo være svært at definere det kan i hvert fald være svært at få

per definition biologisk

men det er jo ikke ensbetydende med at man skal diskrimineres jeg synes det er fint vi har debatten

jeg har meget meget svært ved at forstå at man laver et beslutningsforslag om

synes jeg er at når vi er her i danmark

behandler vi hinanden ordentligt og med respekt

egentlig også det der står i vores love

hvad vi støtter altså ikke

homoseksuelle der er nogle der laver hadforbrydelser mod homoseksuelle hvilket selvfølgelig er uhørt

ikke forstå for skal højdeidentitet så være det næste som jeg sagde

på nogle tidspunkter afhængigt af situationen

det er noget mere permanent men ikke desto mindre

er det jo fuldstændig ligegyldigt om man føler sig som mand eller kvinde uanset ens biologiske køn

nødt til at erkende at de mennesker

så kønsidentitet bliver erkendt også af lovgiverne det er den bedste måde at give folk et klap på skulderen på eller at sige til dem at

som bestemt også bliver diskrimineret

også nogle der er meget tynde som bliver diskrimineret og så er der dværge der kan føle sig diskrimineret så det med kønsidentitet mener jeg åbner en ladeport for

skal se bort fra vi skal jo behandle hinanden ordentligt det er vel egentlig det det drejer sig om uanset hvordan vi er uanset at man er alkoholiker og står nede på gadehjørnet skal vedkommende da behandles ordentligt sådan er

jeg støtter også varmt op om at vi fra folketingets side sender anerkendende signaler og også lovgiver

det er også derfor regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe som skal undersøge mulighederne for juridisk kønsskifte uden krav om fuldstændigt kønsskifte ved operation desuden

sundhedsstyrelsen som også ministeren var inde på i gang med at styrke kvaliteten i behandlingstilbuddene til transpersoner og revidere vejledningen om kønsskifte det sker i dialog med interesseforeningerne for transpersoner i forhold til det konkrete beslutningsforslag

radikale venstre fuldstændig enig med enhedslisten i at ingen transkønnede ja ikke nogen mennesker overhovedet må diskrimineres eller udsættes for forskelsbehandling

så ikke enige i at det kræver en lovændring

vi vurderer at transpersoners kønsidentitet allerede er sikret i den eksisterende lovgivning derfor stemmer vi ikke for enhedslistens beslutningsforslag men vi vil meget gerne

med enhedslisten fortsætte samarbejdet om at have fokus på det her område og diskutere hvordan vi kan hjælpe transkønnede i forhold til de udfordringer som de lever med

hvor det foreslås at kønsidentitet tilføjes til ligestillings og antidiskriminationslovgivningen

ikke fuldt overblik over i hvor høj grad transkønnede i dag udsættes for diskrimination diskrimination men vores opfattelse er at det opleves af mange

også vigtigt at transkønnede beskyttes af lovgivningen på linje med andre grupper men det sker heldigvis allerede jævnfør de afgørelser som ministeren også har nævnt og det synes vi er rigtig positivt med de bemærkninger kan vi ikke som det nærværende forslag er

dog ikke at de ændringer der lægges op til

betydning i praksis der er primært lagt op til en teoretisk diskussion om

alliance er altid klar til at kigge konstruktivt på sikkerheden for og beskyttelsen af minoritetsgrupper det væsentlige må dog være om der er tale om initiativer der har reel betydning for gruppernes retstilstand i det omfang dette forslag har reel betydning er det vores vurdering at det først og fremmest vil skabe usikkerhed lige så vel som det er vigtigt at beskytte mindretal mod unfair forskelsbehandling er det selvfølgelig vigtigt at give rum for den forskelsbehandling som bunder i

en stor debat om hvorvidt supermarkederne måtte sige nej til at deres ansatte tog tørklæde på

harmonere med det image som de ønskede for deres virksomhed jeg mener godt at man kan tænke sig situationer hvor det med rimelighed kan fastslås at transpersoner vil blive ramt af samme helt rimelige forskelsbehandling det kan for eksempel være at en person der genetisk er en mand men føler sig som kvinde ønsker at arbejde i et kvindefængsel men betyder det at personen skal have lov til at udføre opgaver i fængslet der i dag er forbeholdt kvinder jeg går ikke ud fra at det er

men jeg mener at

diskrimineret på grund af et eller andet men er det deres seksuelle orientering

det er ikke teori prøv at snakke med dem de bliver diskrimineret

forstået sagens kerne den eksisterende lovgivning giver beskyttelse mod

og på baggrund af seksualitet men transpersoner diskrimineres netop ikke på denne baggrund de diskrimineres fordi omverdenen ser at der ikke er overensstemmelse mellem det biologiske køn de er født med og det køn de selv har valgt at udtrykke transkønnethed har intet med seksuel orientering at gøre det er et spørgsmål om hvilket køn personen selv vælger at identificere sig med og leve som her er ikke tale om forskelsbehandling mellem biologiske mænd og biologiske kvinder

der er født med et biologisk køn som de er glade for og lever i overensstemmelse med

ikke har den glæde og som derfor vælger at udtrykke

igennem de sidste hundrede år har der været talrige eksempler på at kategorier af mennesker som samfundet kun modvilligt har anerkendt og accepteret har behov for respekt og beskyttelse for eksempel kvinder mennesker med en anden etnisk baggrund homoseksuelle børn og religiøse minoriteter alle er befolkningsgrupper der er gået fra at være mennesker man kunne mishandle nedværdige og diskriminere til at være ligeværdige og anerkendte samfundsborgere danmark bør anerkende minoritetsgruppen af transpersoner og tildele tildele dem samme muligheder og beskyttelse som andre minoritetsgrupper før dem hidtil har kun to sager med transperspektiver været afgjort i danmark

afgjort på et ufuldstændigt juridisk grundlag fordi den eksisterende lovgivning i

eus menneskerettighedskommissær thomas hammarberg fn eu europarådet og amnesty international har alle udtrykkeligt anbefalet landene at anerkende transpersoners eksistens rettigheder og behov for beskyttelse danmark sakker bagud i forhold til mange af vores europæiske naboer herunder norge tyskland spanien

indført kønsidentitet som beskyttelseskategori aktuelt kan det siges at amnesty internationals danske afdeling

fokusere på transpersoners rettigheder

danmark halter efter på flere områder når det kommer til transpersoners vilkår og det er trist at muligheden for at rette op på det enkelte område på denne måde forpasses thomas hammarberg sagde i 2009 jeg er rystet over den mangel på viden om hvilke menneskerettighedsperspektiver der står på spil for transpersoner selv blandt de politiske beslutningstagere her får danmark en chance for stort set omkostningsfrit at leve op til de internationale anbefalinger på området og vise en stærk menneskerettighedsprofil ved at gøre som mange andre lande i eu og indskrive kønsidentitet

at det er praktisk at det internationale krav om at et køretøj ved kørsel i udlandet skal vise i hvilket land køretøjet er registreret opfyldes

er landekendingsmærke på nummerpladen forslagsstillerne finder det imidlertid urimeligt at danske bilejere er tvunget til at vælge eu nummerpladen for at opnå denne fordel som reglerne er i dag skal den enkelte bilejer ved indregistrering af bilen vælge om nummerpladerne skal være neutrale eller vise eu flaget og de danske landekendingsbogstaver dk

stå her i folketinget og love at man vil forsøge at ændre eus regler sådan at nummerplader med dannebrog på

vores ønske for jeg fornemmede ikke at der var nogen direkte modstand hos regeringen mod den her type nummerplade altså principiel modstand

har norge nummerplader hvor det norske flag

og det bliver jo benyttet som nationalitetsmærkning polen har også haft det inden man indførte

at ændre eus lovgivning så andre eu lande vil

jeg det vi har et meget praktisk system i øjeblikket og det

eu nummerpladen som fem og firs procent bruger og det er udtryk for at folk

er glade for at have den nummerplade på deres bil

den er hvid med en rød kant omkring det er der meget få nummerplader i andre lande

har været på bilkørsel i udlandet så den neutrale er også ret nem at se så skal man have dk mærket på ja

det her med at gøre eu flaget til officielt flag og at vi skal have en fælles eu hymne og en fælles præsident

fundet det nødvendigt at fremsætte beslutningsforslaget her

ministeren mener at

selvfølgelig have som et alternativ i danmark

det er dannebrog der er nationalitetsmærke for danmark

den pågældende bil kommer fra man ved

nummerpladen til venstre på nummerpladen og så er der et registreringsnummer

kører rundt i europa og det er formentlig også derfor at mange

skiftet ud til eu nummerpladen

ret praktisk og det er egentlig en udmærket ting

eu propaganda

lige præcis ordet propaganda bruger dansk folkeparti

et middel der sigter mod at styre modtagerens adfærd

gør at man ikke har et frit valg

der tvinges ned over hovedet på folk

det står frit for om man ønsker en nummerplade med eu flaget på

man kan definere det her som propaganda

en enkelt kommentar i forhold til bemærkningerne i beslutningsforslaget

europæiske fællesskab

helt naturligt at man som dansker kan vælge

vi er imod dannebrog overhovedet

at til hinder for at man kan sætte dannebrog på sin bil fuldstændig ligesom

er forpligtet til at have have registreringsbogstaverne dk sat på ved siden af

skal finansiere det det fremgår slet ikke af beslutningsforslaget skal

fra de ældre fra de unge hvem skal reelt set have regningen derfor samlet set fordi vi er glade for eu fordi vi synes at man

overholde det med at dk skal være der som registreringsbogstaver og endelig fordi og det skal

for venstres ordfører at at i dansk folkeparti betragter vi eu nummerpladerne som for propaganda en propaganda for

have eu pengesedler med eu flag på så det er en måde at liste tingene ind i folks hverdag på sikkert fordi

stjerner på så det er propaganda som bliver udbredt over for alle

set male sin bil som dannebrog hvis han har lyst

mikkel denckers bil hvis den var malet som dannebrog de ville måske meget hellere

helt i orden at hun er tilhænger af det men hvorfor er det lige det projekt hvorfor

fn hvorfor er det ikke et nordisk råd

fælles standarder for produkter der sælges det kan være fælles standarder på

på nummerplader netop ud fra det som skatteministeren sagde at det kan være meget relevant når man kører rundt i det europæiske fællesskab

fra det europæiske fællesskab men man kan så også se selve nationalitetsdelen hvilket er dk for vores vedkommende

en god idé at man har nogle standarder i det europæiske fællesskab

fælles standarder på en lang række områder for eksempel nummerplader og er bare forskellen på dansk folkeparti og venstre hvis vi havde været fuldstændig enige om alt så

det politiske projekt man gerne vil have fremmet

ikke nogen hemmelighed at eu projektet

at liste tingene ind for dansk folkeparti er det ikke symbolpolitik at sætte et dannebrogsflag på sin nummerplade som en nationalitetsmærkning det

består frivilligheden i at den enkelte bilist ikke er tvunget til at have en nummerplade med eu symbolet påtrykt der findes en alternativ nummerplade uden eu symbol og den kan man få hvis man krydser det af på indregistreringsattesten danmark har altså i modsætning til mange af de andre eu lande valgt en frivillig ordning og dermed har man synes jeg taget ret vidtgående hensyn til de borgere der af forskellige grunde ikke ønsker at have en nummerplade med eu symbolet

forslagsstillerne argumenterer med at mange eu modstandere tvinges til at vælge en nummerplade med eu symbolet fordi eu nummerpladen også er påført de nationale kendingsbogstaver dk og derfor slipper man for at skulle supplere supplere med for eksempel et dk klistermærke

dermed mener forslagsstillerne tvinges man til at være reklamesøjle for et politisk projekt som det hedder i bemærkningerne til forslaget jeg må indrømme at jeg har svært ved at se at det er et stort problem at skulle forsyne sin bil med et dk klistermærke og jeg har i særdeleshed svært ved at se at

ligefrem er et ytringsfrihedsproblem som det også er

man kan plastre sin bil til med dannebrogsklistermærker og man kunne som også andre har sagt male hele sin bil dannebrogsfarvet hvis man var interesseret i det og man har som nævnt mulighed for at vælge en nummerplade uden eu flaget

problem med

der var på nummerpladerne end eu flaget så mit sidste spørgsmål til den radikale ordfører er hvorfor er det at det radikale venstre vil nægte danske bilister adgangen til at have nummerplader med dannebrogsflag på når man jo har tilgodeset sine egne holdninger ved at man kan have

kan godt høre at det radikale venstre meget gerne vil have den type nummerplader og det har man så også

vil afskaffe men hvorfor vil man nægte andre mennesker adgang til

at dansk folkeparti er imod at vi overhovedet være medlem af eu

man også bliver nødt til at indrette sig efter lovgivning som man har stemt imod i folketingssalen

europæiske union og at det også kan fremgå af nummerpladen

men skatteministeren har ikke ulejliget sig med at forklare hvorfor det er meget praktisk så det står hen i det uvisse derfor må man se de her fælles eu nummerplader som sådan et lidt barnligt eu forsøg på at pisse territoriet af

sætte sit strint på så mange biler som muligt

og man har det bestemt fint med at det store eu symbol det blå flag med de gule stjerner på er på alle disse nummerplader så det handler om symbolpolitik

symbolpolitikken så fremfører dansk folkeparti at der er

der jo står dk

eu nummerplader med fanen og det er noget som mange bilister gerne vil have

det betyder at der er en uforholdsmæssig stor udbredelse af biler i danmark der kører rundt med eu flag på

foreslår at de i stedet skal have mulighed for at vælge en dansk nummerplade

af eu vi har jo en tilladelse til at vi i danmark må lave vores egen nummerplade og at danskerne kan vælge den nummerplade så hvorfor skulle den ikke kunne udformes med et dk og et dannebrogsflag

ikke se nogen som helst grund til så liberal alliance bakker det her beslutningsforslag op

udformning og den trækker ivrigt i retning af yderligere udvikling hen imod europas forenede stater

er det heller ikke overraskende at danske regeringer

nemlig at sætte eu flag på bilernes nummerplader

til stor ærgrelse for skiftende regeringer har danskerne aldrig været særlig begejstrede for eu i hvert fald ikke så meget som politikerne i tilhængerpartierne godt kunne ønske sig det er kommet til udtryk ved at danskerne flere gange har stemt nej til yderligere udvikling af eu

nærliggende at drage den konklusion at den langsigtede strategi bag ideen med at forsyne danske nummerplader med eu flag er at den fremtidige udvikling af

vil glide nemmere ned hos de besværlige vælgere hvis de vænnes til at kigge på eu symboler hver eneste dag for eu flaget er og bliver et politisk symbol og det ligger lige for at betragte beslutningen om at påtrykke eu flaget på danske nummerplader som en politisk manifestation og som et forsøg på at liste eu symboler ind i danskernes hverdag ad bagdøren og derfor kan man blot forestille sig hvad det næste træk mon bliver skal det være at sidestille eu flaget med dannebrog eller bliver det at der

om nogle år gøres endnu et forsøg på at afskaffe kronen til fordel for euroen i dansk folkeparti finder vi det urimeligt at danskernes biler på den måde gøres til reklamesøjler for et politisk projekt og vores holdning bliver ikke mildere af at man giver den opmærksomme bilejer mulighed for at fravælge eu flaget på sin nummerplade for ganske ganske vist er det på papiret frivilligt om man vil have en eu nummerplade eller ej men reelt

af formelle kanaler men såmænd også af mange bilforhandlere som tager

eksempelvis har eu nummerpladen den konkurrencefordel at den er forsynet med det nationalitetsmærke som vi diskuterede en del her i løbet af debatten og som betyder at bilejerne ikke behøver at købe et dk skilt hvis man vil køre i sin bil i udlandet

forsynet med en såkaldt sikkerhedsstribe som gør den sværere at kopiere end en nummerplade uden eu flag på

den konkurrencefordel fører til at størstedelen af de nyindregistrerede biler

som kører på danske veje er udstyret med eu nummerplader ikke fordi bilisten nødvendigvis er glødende tilhænger af eu og vil bruge sin bil til at gøre reklame for projektet men måske mere fordi bilforhandleren har valgt for forbrugeren eller fordi eu nummerpladen har nogle praktiske fordele som nummerpladen uden eu stjerner ikke har i dansk folkeparti mener vi ikke at det er rimeligt at danskerne på den måde bliver påduttet at gøre reklame for et politisk projekt som de ikke bryder sig om det er baggrunden for at vi har valgt at fremsætte

vi foreslår at der indføres nummerplader med et dannebrogsflag i stedet for eu flaget og som bilejeren helt frit skal kunne vælge på lige fod med eu nummerpladen dannebrog er i modsætning til eu flaget et politisk neutralt symbol som alle danskere vel kan identificere sig med dermed sikrer vi at danskerne får mulighed for at kunne vælge en nummerplade hvor nationalitetsmærket indgår uden at man behøver at gøre sin bil til en brik i promoveringen af den europæiske union til slut skal jeg sige at

de ordførere der har valgt at møde frem her i salen og jeg vil også gerne takke liberal alliance for et godt og nuanceret indlæg